DK fra medlem af folketinget alex ahrendtsen der har orlov har jeg modtaget meddelelse om at han fra og med den fireogtyvende december to tusind og seksten atter kan give møde i tinget carsten kudsks hverv som midlertidigt medlem af folketinget ophører fra nævnte dato at regne fra medlemmer af folketinget laura lindahl

og magni arge der har orlov har jeg modtaget meddelelse om at de fra og med den første januar to tusind og sytten atter kan give møde i tinget danny k malkowskis

og tórbjørn jacobsens hverv som midlertidige medlemmer af folketinget ophører fra nævnte dato at regne udvalget for

forretningsordenen har afgivet beretning om betænkningen om opfølgning på christianiasagen

ellers blev efterspurgt af erhvervet og i sidste ende endte forhandlingsforløbet med at koste tidligere minister eva kjer hansen posten kort sagt

det noget makværk som kun bæredygtigt landbrug og liberal alliance kunne være tilfredse med og forhandlingen og pakken havde da også nær kostet regeringen livet det forslag vi behandler i dag har

og efterlader igen folketinget i en situation hvor vi helt i lighed med sagen om miljøeffekten af fødevare og landbrugspakken ikke ved hvad der er op og

at de kriterier der er bestemmende for hvor mange vandløb der fortsat skal være i planerne først blev forelagt folketinget i dag klokken syv altså for tre timer siden det er ikke godt nok at vi kun har få timer hvor vi i øvrigt også har haft samråd om en anden sag at vi kun har tre timer til at behandle og forstå kriterier der er så væsentlige for hele den samlede danske vandløbsindsats det er heller ikke godt nok at der er stillet spørgsmål til sagen i udvalget som folketinget endnu ikke har fået svar på

vil jeg også gerne sende det meget klare budskab til det parti

da regeringen ikke ville stå ved landbrugspakkens konsekvenser for miljøet jeg taler selvfølgelig om de konservative der netop i forbindelse med forhandlingerne om fødevare og landbrugspakken brystede sig af at de reddede vandløbene og at selv samme vandløb var af afgørende betydning for partiet kan det konservative folkeparti virkelig leve med at vandløbsindsatsen bliver så lemfældigt behandlet som det jeg har beskrevet nu hvis det er tilfældet

kun ministerbilen som de konservative parkerer så er det også partiets ordentlighed og partiets grønne samvittighed

vi vil gerne være med til at finde en balance imellem hensynet til vandmiljøet og hensynet til afvanding

foregå på den her måde hvor vi forhastet bliver kørt igennem noget som vi ikke har en chance for at forholde os til på en ordentlig måde som det fremgår af tillægsbetænkningen

meddele sin stillingtagen ved tredje behandling i dag og det er det jeg vil gøre nu

må stemme nej til lovforslaget og vi vil også forfølge de miljømæssige konsekvenser af den her sag i det udvalgsarbejde som utvivlsomt vil følge efter

formålet ikke længere skal være natur til gavn for lystfiskere og helt almindelige danskere der elsker naturen

rendegravere for at omdanne vandløb

til en afvandingskanaler for gødning og sprøjtegifte vi risikerer med det her lovforslag at en meget stor del af vores vandløb bliver ødelagt og som den tidligere ordfører også har været inde på

de fulde konsekvenser af det her lovforslag at vi først her til morgen klokken syv blev præsenteret for de kriterier som vandløbene skal leve op til for at ryge ud af vandplanerne det var temmelig teknisk og indtil videre

har vi en lang række spørgsmål som vi har stillet efter den tekniske gennemgang og som endnu ikke er blevet besvaret

men svar på de spørgsmål er fuldstændig afgørende for at folketinget kan vurdere de reelle konsekvenser af den her lov

jeg synes det er trist selvfølgelig ikke kun fordi flertallet vedtager

der vil betyde en forringet naturbeskyttelse og som kan ødelægge en lang række af vores værdifulde vandløb men også for vores demokrati fordi flertallet i miljø og fødevareudvalget tromler hen over et meget stort mindretal bestående af enhedslisten socialdemokratiet og de radikale sf og alternativet

skal nå at kunne blive besvaret det er at vi skal kunne nå at sætte os

ordentligt ind i hvad loven kan få af konsekvenser før vi tredjebehandler den en ting er vores politiske uenigheder herinde som jo er dybt reelle og

vi er her men jeg ville bare ønske at vi kunne stå sammen om at sikre folketinget ordentlige arbejdsbetingelser at sikre at vi alle sammen har en reel mulighed

kan nå at blive besvaret og rimelige muligheder for at sætte os ind

har mulighed for at spørge uvildige

det er noget der er på plussiden eller minussiden nogle af kriterierne virker som om

blevet lidt forbedret nogle er kommet til dem har vi ikke set før for eksempel vil jeg fremhæve at

kan det tages ud at beskyttelsen

vi har faktisk en okkerlov som handler om at man skal undgå okkerudledning okker er noget der kommer når man dræner så man burde jo

sige at hvis et vandløb er okkerbelastet må vi se på om vi skal fjerne nogle dræn

men det kan jeg ikke nå at få undersøgt

er blevet en meget udemokratisk proces

at spørge om det ikke er muligt at få

og prøvet at spørge til hvad grunden

første marts at gøre dit og dat eller den slags men der er ikke nogen

vi får ikke anden grund end at de gerne vil i gang med den lovgivning som som er på vej så jeg synes det er

der er ingen tvivl om at vi fortsat vil

naturen og vandet igen i danmark

forholdet mellem landbrug og natur den balance som den tidligere regering

at finde den rigtige balance i den har regeringen skrottet på den ene og den anden og den tredje måde

af vandplanerne uden også at kunne tage nogle ind hvis der er nogle

en ordentlig interessant kvalitet det er fuldstændig ubalanceret

først blevet præsenteret for folketinget klokken syv i morges

som de ikke har set ordentligt ned i de stemmer

grødeskære mere i deres vandløb men at høre en minister fra

fru eva kjer hansen som ikke længere er minister og som faldt på den her sag tale om de forhadte vandløb

skønne levende vandløb fulde af fisk rislende

at have en regering der taler på den her måde om de danske vandløb jeg skal hilse

hvor han står og viser hvad det er vi taler om det er nogle vidunderlige smukke vandløb som rigtig mange mennesker ude i landet elsker som lystfiskerne elsker og som er en vigtig del af at folk bosætter sig i landdistrikterne

se ensidigt på det som en afvandingskanal for dansk landbrug det er altså også vores natur og den balance skal vi have til sidst må jeg sige til de konservative

hvorfor er det så at i ikke kan køre den i mål er det fordi kommet i regering

kampen til førstebehandlingen stod

og lovede os at man kunne tage vandløb med ind

så ikke få det igennem hvorfor ville i ikke stemme for vores ændringsforslag ved andenbehandlingen der muliggjorde det i lovede ved førstebehandlingen det samme gælder sådan set dansk folkeparti

det var en fremragende idé jeg tror jeres ordfører stod heroppe på talerstolen og foreslog at man skulle kunne tage vandløb ind ligesom man

kan tage dem ud og at vi selvfølgelig skulle kende kriterierne i god tid jeg synes at rigtig mange partier der svigter deres værdigrundlag når de nu lige om lidt

og på trods af at det er helt ensidigt fokuseret og slet ikke tager balancen mellem landbrug og natur ordentligt ind så radikale venstre håber at nogle vil besinde sig selv om

give kommunerne mulighed for at inddrage vandløb men alene

påbud om at fjerne vandløb fra den beskyttelse der ligger i at

omfattet af vandområdeplanerne det vil sige at hvis

nu melder ind at man har fundet et vandløb med høj naturværdi

i vandplanerne er det i overensstemmelse med vandrammedirektivet det har jeg svært ved at forstå

ene er selvfølgelig at vi får et andet flertal som vil rulle det her tilbage det andet er at kommunerne vil have modet til også at melde gode vandløb ind til ministeren og ikke kun give det røde kort til gravede grøfter for mig at se er der intet der forhindrer en

at konstatere at der findes et vandløb som lever op til kriterierne for at være omfattet af vandområdeplanerne

og så melde det ind til ministeren inden for eller uden for den her proces

vandløb der findes i danmark så selvfølgelig findes der måske også små vandløb med god

grønne danmarkskort som jo også omfatter vandløb men til sidst vil

håb jeg har er at folketinget vil bakke op om mit forslag om at sende det her tilbage til

som jeg indledte med at sige er det en meget utilfredsstillende proces at man

detaljeret teknisk gennemgang og stillede nogle spørgsmål på baggrund af det

og så kort tid efter og der har immer væk også været et samråd hvor de samme mennesker har siddet

loven træder i kraft den første januar

det så jeg vil anmode om at det bliver sendt tilbage

de påstande der har været om at vi bare vil smadre vandløbene og lade hånt om miljøet

for landbruget herunder afvanding af markerne

det konkrete lovforslag l 34 det handler jo lige nøjagtig om

dem der har mulighed for at tage støvlerne på til at gå ud i de enkelte vandløb og sige hvad er det så for nogle vandløb der for eksempel ikke har et potentiale og derfor ikke bør indgå i det det gælder da netop om at få det afgrænset så man ikke spilder pengene men netop får miljøkronerne drejet derhen hvor vi får mest muligt miljø for pengene lad mig så også lige minde om

der skulle være tale om en hastebehandling af et lovforslag

som en del af pakken

i starten af oktober og det blev mig bekendt

sidst i oktober så har det haft sin sædvanlige proces

set ikke en del af det her lovforslag for lovforslaget handler om så skal jeg bare på

ordentligt

før venstre skulle tage stilling ved tredjebehandlingen ville det her være en situation der ville være tilfredsstillende hvis det gjaldt

kriterier som enhedslisten og andre spørger til er jo nogle af de værktøjer som

i gang

at ringe så

fair nok at en diskussion omkring kriterier

med det her lovforslag at gøre og det ved spørgeren også godt fra gennemgangen her til morgen og så tror jeg også

rejst noget i forhold til det at

kriterierne er blevet forelagt udvalget inden tredjebehandlingen

forslaget er forkastet og vi genoptager herefter forhandlingen om selve

er vi selvfølgelig bekendt med indholdet af et lovforslag før det

er også rigtigt som herre erling bonnesen sagde at lovforslaget her

vi havde de forhandlinger vi har nogle vandområdeplaner som omfatter cirka nittentusind

af danmarks otteoghalvfjerdstusind

et vandløb er med i vandområdeplanerne betyder at man har en forpligtelse til at arbejde for at de kommer i god økologisk

men det betyder altså at de vandløb som er omfattet har man en forpligtelse til eksempelvis at sørge for at der er en tilstrækkelig slyngning på

således at der kan være et ordentligt dyreliv i dem

var der mange landmænd der mente at der er for mange vandløb som er omfattet af vandområdeplanerne ude på markerne er der en masse

smalle flade gravede kanaler som

egentlig kun har et afvandingsformål og

ikke er naturlige vandløb men alene er afvandingskanaler

kanaler som aldrig har været naturlige og

et mål om at genoprette dem

der ikke noget at genoprette der er tale om kunstige

kanaler hvor der aldrig har været en god økologisk tilstand

vi var en indvending som var svær fuldstændig at tilsidesætte hvis det er rigtigt at der er en masse smalle flade gravede kanaler

gøre dem til naturparadiser med ørreder og frøer og alt muligt

fejlagtigt er i vandområdeplanerne der havde vi forskellige synspunkter der var nogle der mente at alle de små vandløb

ville være en masse vandløb som har en naturmæssig værdi som ville blive taget ud af vandområdeplanerne derfor

nu som er at vandrådene som

folk fra landbruget og folk fra natur og miljøorganisationerne skal kigge vandløbene igennem

lovforslaget og kriterierne som er blevet fremlagt her til morgen slår fast at det

de vandløb som ikke har en naturmæssig værdi eller potentiale

vandløb som har et rigt naturliv

kommer til at ryge ud af vandområdeplanerne er vandløb uden

som skal tage stilling til om et vandløb har en naturmæssig værdi og dermed fortsat skal være i vandområdeplanerne

har en naturmæssig værdi eller potentiale til og derfor skal tages ud

ude lokalt som kender vandløbene meget bedre end vi gør

om vandløbene skal være med eller ikke det

er den proces som vi så

en beslutning om at vandrådene kan kigge

skal forestille sig at der ryger mange mange tusind kilometer

for at man også tager vandløb ind men det bliver der først fra den næste

planperiode det bliver der ikke med den proces som vi igangsætter

nødt til at holde mig til den aftale vi

de kriterier hvorefter

giver mulighed for at

for nogle andre og vi fik en begrundelse om at man bestemt ikke var klar før i dag klokken syv

nåede at få i morges klokken syv for eksempel at det kun var kunstige

at det også godt kunne være naturlige vandløb som bare var blevet behandlet hårdhændet i en årrække

garantere at der ikke ryger flere tusinde vandløb ud af vandplanerne

at kriterierne ikke har været klar men ud over det

i regeringspartierne selvfølgelig nogle forudgående diskussioner om alle lovforslag det ved alle partier der har været i regering og jeg tror også at enhedslisten ved det regeringspartierne taler sammen før tingene bliver lagt frem ellers er det ikke regeringens politik og det betyder også at regeringspartierne bliver inddraget før resten af folketinget og oppositionen gør

flere tusind kilometer vandløb skal

ikke sige at vi har en eller anden grænse med et antal kilometer men jeg kan

vil gribe ind hvis det skulle være sådan

med lovforslaget og de kriterier lagt frem er at de vandløb som har naturmæssig værdi fortsat skal være omfattet af vandområdeplanerne derfor skal man ikke frygte at gode bække med fisk og

ikke kriterierne det er indholdet af lovforslaget vi skal stemme om og derfor

den her proces men selvfølgelig havde det været bedre hvis det

ikke bedre af at der ovenikøbet er utrolig mange ting i det

i processen og at der samtidig er så ekstremt stressede tidsfrister at det kommer til at gælde allerede fra om et par uger sådan at studerende der er blevet vejledt til at tage deres uddannelse

på en bestemt måde nu ikke får mulighed for at følge det forløb flere af ordførerne har faktisk medgivet

i fredags at det er rigtigt at tidsplanen er for presset

er utrolig ærgerligt at det ikke er noget der bliver rettet op på her i løbet af behandlingen især når det er sådan at vi

kunne jo bare have trykket på den grønne knap og så ville man i hvert fald have repareret nogle af de værste

konsekvenser ved det

jeg også sikker på at vi fremover kommer til at diskutere det her forslag rigtig mange gange i folketinget i forhold til de bemærkninger der

forsvaret det her forslag

at der skulle findes finansiering til dagpengeaftalen jeg synes at

skal huske på at der stadig væk er utrolig mange mennesker der falder ud af dagpengesystemet aftalen er ikke tilstrækkelig der er brug for at gøre meget mere for at hjælpe dem

studerende og folk der har mistet deres arbejde ud mod hinanden og finansiere en dagpengeaftale ved at tage

at flere mennesker skal ud og købe sig

få mulighed for at låne

mange penge til uddannelse hvis ens forældre for eksempel har mistet deres arbejde og man ikke har mulighed for at

få hjælp hjemmefra så jeg synes det er

meget forkert vej at gå og jeg vil i øvrigt meget meget advare imod at man begynder at se på at åbne op for at

det vil virkelig bare skævvride vores uddannelsessystem endnu mere så er der

det økonomiske grundlag for det her forslag det bygger jo

alle de dynamiske effekter vil manifestere sig det er den ene del af det

færdiggøre deres uddannelse og hvad det vil få af økonomiske konsekvenser

tror jeg bliver et meget stort problem endelig

om at lave sådan et loft i uddannelsessystemet

få uger siden var vi med folketingets uddannelsesudvalg ude at besøge

den her meget banebrydende forskning derude

at det var sådan at man skulle lægge sig fast på en vej allerede når man var måske sytten

fleksibilitet igennem uddannelsessystemet

han undrede sig over og jeg synes da det er så ærgerligt at der nu bliver vedtaget

at hæmme den fleksibilitet så jeg er altså sikker på at vi fremover kommer til at diskutere det her rigtig meget mere

vi kommer til at se mange flere historier i pressen

mange flere protester og kritik fra studerende

bliver pillet fra hinanden men jeg må sige at jeg

ønske at vi i stedet for kunne stå i en situation hvor vi bare lod være med at vedtage det

to tusind mennesker

afskåret fra at gøre det med det her uddannelsesloft

vil de være nødt til at ty til brugerbetaling i de tilfælde hvor det så er muligt og det synes jeg

en utrolig ærgerlig udvikling for det er ulige det er ikke alle studerende der har mulighed for at betale tredstusind kroner for eksempel for sådan en uddannelse endelig må jeg sige i forhold til dagpengene at jeg fuldt ud anerkender at der er behov for at redde de folk der står til at falde ud af dagpengesystemet og

mere end der er blevet med aftalen men det kan ikke være sådan at man skal finansiere det ved at tage penge fra studerende som er nogle af de andre grupper i samfundet som har allermindst den finansiering må simpelt hen kunne findes et andet sted

sige at det skal

eller hvor mange der bare i det hele taget ønsker for deres børn

eller for sig selv hvis man måske skal ud at lave noget andet

hvis man har fundet ud af at det valg man har truffet ikke var det rigtige for en selv jeg tror helt

savner noget i hele den her debat

l ni og tres og det er at vi savner at spørge os selv hvorfor er det egentlig vi har de videregående uddannelser i danmark hvorfor skabte man i sin tid et universitet hvorfor er det egentlig at vi gerne vil have at folk uddanner sig

vi har et ønske om at vi som samfund har et vidensniveau som kan bære os ind i fremtiden at vi som samfund har en mulighed for at skabe forandring forandring er jo noget som vi gennem uddannelse har

gamle stammesamfund gik man ikke på universitetet og blev uddannet men man gik måske i mesterlære hos dem man

voksede op sammen med og en del af det

lære og at uddanne sig handlede jo netop om at man skulle lære at kunne forandre de elementer den praksis man havde

der stod foran en når nabostammen havde lavet et eller andet

nyt våben blev man nødt til at forfine sit eget våben så man kunne svare igen det er det uddannelse handler om det handler jo om at vi skal få etableret en viden som kommer samfundet til gavn og det handler om at

hænger sammen med det her lovforslag for det der sker her

de ikke brænder for og som ikke giver dem mening og hvis man ikke brænder for det som man laver og hvis der ikke er nogen mening med det som man laver så kommer man ikke til at skabe nogen som helst form for forandring så kommer

af de mennesker som ikke trives med sig selv og sit job og man kommer til at være en medarbejder som ikke

skaber den forandring som alle arbejdsgiverne efterspørger og man kommer ikke til at bidrage til at løfte det her samfund endnu højere op

møde en fremtid som vi ikke kender det er det uddannelse skal og noget af det begrænser vi gennem det

et eller andet som i egentlig ikke synes er spændende for jer

så ærgerligt og jeg synes

vil jeg rigtig gerne tage med de øvrige ordførere i folketinget for den synes jeg vi mangler og den synes jeg vi har manglet

det her lovforslag jeg håber at ministeren eventuelt

i fredags stod vi her og i dag står vi her igen og vi har stået her tidligere

bare sige jeg skal være den første til at række en hånd ud hvis det på et eller andet tidspunkt viser sig at tingene ændrer sig at politikere ændrer holdning at vi får en ny regering

gøre det her om igen at trække den

vi på et eller andet tidspunkt når tiden

kunne gøre den fejl om så med en stor anbefaling

vil det være mit ønske for for danmarks

hvis man gerne vil uddanne sig inden for nogle områder hvor der er gode muligheder for at få job bagefter eller hvis man har en forældet uddannelse

lovforslag og det sker desværre

omkring to procent af de studerende

videregående uddannelse hvert år og det vil være to procent af dem

det er problemet og de bliver ramt jeg ved godt at lovforslaget rammer nogle mennesker og andre ikke men at de bliver ramt

og for vores samfund som helhed

dagpengesystem der er blevet smadret af de borgerlige og blandt andet også radikale venstre så derfor har vi prioriteret som vi har gjort havde vi ønsket at pengene skulle findes et andet sted ja

der har været politisk muligt nu er

jeg synes simpelt er dårlig politisk stil

ellers falder man ud af dagpengesystemet man kunne have fundet de penge et andet sted

handler det om at hvis man

de kan komme ind på deres drømmestudie

og det er forandring på mange områder

mest væsentlige forandringer jeg forstå både på herre uffe elbæk som jeg har nydt meget

og også på alternativets partiprogram og opslag i

aviser er at man skal arbejde tredive timer hver uge det forudsætter hvis det skal kunne

altså nulvækst så langt øjet rækker på samtlige offentlige udgiftsposter

hvis ordførerens partis økonomiske politik bliver til virkelighed

den situation vi står i nu være det vi kommer til at beskæftige os med de næste mange år ud i fremtiden det handler ikke om svære valg det handler om at ordføreren repræsenterer et parti som indtil videre har valgt altid at være på den rigtige

arbejdspladser se ud og så sidder vi her i folketingssalen og

uddannelse det er der altså en lille smule goddag mand økseskaft over

vi kommer til at sige til mennesker uanset hvor dygtig du er uanset hvor meget du gør dig umage

komme videre ad den her vej du får ikke engang lov til at prøve det har vi aldrig

det synes jeg alligevel

dvæle ved i

studerende men helt konkret vil jeg bare lige nævne en mads som skrev til mig som en af de sidste meget sent i går aftes mads er fire og tyve år og

og han startede i to tusind og tretten på

stiftede jeg bekendtskab med nye mennesker

det er den kombination jeg vil få allermest ud af efter halvandet år tog mads så kontakt til

professionshøjskole som forklarede

mads gjorde virkelig sit arbejde grundigt

syddansk universitets studievejledning

vide præcis hvad han skulle gøre for at han kunne komme i betragtning til en plads via kvote

og havde planlagt at søge ind nu

han de kompetencer der skulle til

siden sommeren to tusind og tretten ifølge ministeriets

og mange andre danmark som samfund ønsker fremdrift og udvikling

ved at begrænse os der skal drive landet fremadrettet giv os et år bare et år

spillets regler så har vi i det mindste mulighed

og indrette os sådan som i nu gerne vil have det det har jeg ikke haft det synes jeg er rigtigt jeg synes ikke at vi har givet mads muligheden jeg synes ikke at det er ordentligt at indføre

som samfund

vedtager har givet ham den vejledning

rigtige det synes jeg

frue plads i går

for fremtiden vi giver ikke

vi skal nok blive ved med

at finde en finansiering til at redde alle de dagpengemodtagere som de radikale ikke ville medvirke til

det samme spørgsmål som jeg stillede i sidste uge anerkender fru sofie carsten nielsen

tusind og fjorten og jeg citerer igen så tænker man at det skal blive løgn og det var det der gjorde at det aldrig blev den nye start det kunne være blevet de ville teste min rygrad og rygrad er det eneste man har at holde sig til i politik siger morten østergaard

på de uddannelser de drømte om for

færre pladser på nogle uddannelser hvor der var meget meget høj ledighed

meget høj ledighed fordi nogle uddannelsesinstitutioner desværre

flere end vi kunne holde til samfundsmæssigt på de studerendes bekostning der er bare meget stor forskel på det og så det at lægge et loft over uddannelse

det her lovforslag forhindrer mennesker i at efteruddanne sig at videreuddanne sig at tage en ny uddannelse hvis deres uddannelse er forældet

at huske på hvad lovforslaget indeholder

mod hinanden og det er så det vi har gjort i socialdemokratiet

det ret meget hvordan det danske a kassesystem ser ud nu siger ordføreren at hvis forhandlerne havde brugt lidt mere tid

forbedringer af dagpengesystemet hvis vi nu antager at det var forberedte forhandlere der vidste hvad de snakkede om og det må vi

det var de her muligheder der var på bordet ville det radikale venstre så tilslutte sig en aftale som forbedrede dagpengesystemet sådan som vi har set det i de lovforslag der er fremlagt og begrænse dobbeltuddannelse sådan som vi ser det i det her lovforslag

pakke med den finansiering ville det radikale venstre op om

folketing

sikker

hvor man desværre har måttet se i øjnene at man er

politiske beslutninger

milliardbeløb til kompetenceløft af

både kommer i arbejde og i uddannelse derfor er det mig også helt helt uforståeligt at socialdemokratiet vil være med til at lægge loft over uddannelse noget der jo nu kan føre til at mennesker

eller ledige ikke kan komme ind på den uddannelse som

og vente for at blive klar

en ny uddannelse som han eller hun drømmer om det er

aldrig for sent at vende om og det

skal være mit primære budskab i dag normalt har jeg utrolig meget respekt

har jeg også i dag og jeg synes at man kan have uenigheder på tværs men men uanset

man er fra og hvad man kæmper for så kæmper man grundlæggende for

forskellige ideologiske briller på

hvordan man på nogen mulig måde uanset hvilket parti man er fra kan tænke at det her gør danmark bedre for de kommende generationer jeg har været inde og undersøge

har to uddannelser hvor mange folketingspolitikere der selv benyttede sig af muligheden for at blive klogere fordi man ville skifte spor i livet

set ganske mange det er også ganske mange af dem som kommer til at stemme for

politikere som selv har taget en dobbeltuddannelse og som nu afskaffer den mulighed hvad er det der gør

den rettighed man selv har benyttet sig af

jeg synes man skal bruge den her talerstol til at skabe et

taler sagde at

hun var nået frem til den erkendelse at den største fejl hun

og det forstod hun ikke men hun var blevet vejledt til selvfølgelig at

få måneder tilbage af den og nu fordi hun føler at hun hører til et andet sted fordi der er

er hendes muligheder fastlåste jeg synes ikke det må være sådan at det skal være en fejl at

en uddannelse færdig det er ikke meningen med uddannelse

vi alle sammen jeg er selv ung nogle har børn nogle har børnebørn

altid vælge om jeg tror at det her kommer til at betyde at der vil være så mange flere unge mennesker ude på uddannelsesinstitutionerne der kommer til at gå og konstant være

har været adskillige demonstrationer folk der har sat sig ude foran borgen i fire og tyve timer i seks minusgrader

firstusind underskrifter og indtil videre har det ikke været nok men nu vil jeg så alligevel

dansk folkeparti og socialdemokratiet om det ikke var på tide at vende om på den dårlige

og ringe til medierne hver gang jeg deltager i en manifestation på offentlig gade

og gør sig til moralsk dommer over hvad man må bruge folketingets talerstol til og det står jo enhver frit for jeg respekterer herre jacob marks holdninger og synspunkter og synes generelt at herre jacob mark er en fortrinlig politiker

og alle dem der ser med i dag om det var en fejltagelse at sf i sidste periode som regeringsparti var med til at dimensionere vores uddannelser

er afgørende for partierne lige nu at man sætter sig sammen efter nytår og finder frem til en ny og smartere dimensioneringsmodel men jeg har godt hørt ordføreren sige det her med

er det samme at dimensionere som det er at lægge et loft over uddannelser men det mener jeg altså grundlæggende ikke det er her taler vi om at fastlåse nogle unge mennesker i en position

hvor man siger nu har du taget én uddannelse og så kan du ikke tage flere

uddannelser der leder til arbejdsløshed

et mindre antal pladser af dem jeg ved godt at ordføreren har en interesse i at prøve at lave en eller anden logik hvor

det

det som jeg jævnlig kalder robin hood ordningen som

kan kaldes fordi den netop gør det som jeg synes er rigtig klogt den introducerer en rigtig god mekanisme der handler om at tage penge fra det vi ikke vil have og flytte

sådan at vi får en mekanisme

derfor er jeg rigtig ked af at vi i dag afskaffer den her måde at finansiere den grønne omstilling på

rigtig dårlig idé at afskaffe den måde og den har i øvrigt en række problemer først og fremmest giver den anledning til en forhøjet

og det er et stort problem

andre ting som ser ud til at blive noget rigtig bøvl den ene er at

spørgsmålstegn ved det der sættes i stedet for den måde man vil finansiere det

omstillingen af vedvarende energi er ved årlige

er det måske i virkeligheden også en ordning som er på kant med statsstøttereglerne i eu det er der flere der har stillet spørgsmål

og det bliver vi nødt til at dykke ned i desuden har vi for nylig hørt at eus vinterpakke som indeholder en masse

det vil sige vi kunne være på forkant med det som måske alligevel kommer

endelig vil jeg sige og det er måske

har gjort det til en ekstra problematisk sag

psoen er blevet gennemført med en konsekvent

i strid strid med traktaten den er blevet italesat som at det er en bunden opgave at afskaffe ordningen

justeret sådan at den vil komme til at fungere og det er der i hvert fald tre fire måder man kan gøre det på og den ene af dem lader altså til

hvis det står til vinterpakken derfor

og det synes jeg man skulle genoverveje før man stemmer nej

for at få et dobbelt klip hvis man er på su og har børn

ikke de samme muligheder for at tage et fritidsjob

ikke de samme muligheder for at optage et lån og de bliver trukket i ydelse hvis

møder op på skolen det gør man vist heller ikke hvis man

alt det her vidste vi også da vi andenbehandlede

det nye er så at vi har fundet ud af at den sats produktionsskoleeleverne skal have fremover

heller ikke svarer til su niveauet og dermed er al argumentation

at det her er en harmonisering til su niveau brast sammen det er sådan at hjemmeboende su modtagere modtager en

er fastsat efter deres forældres indtægt jo mere de tjener jo mindre får deres børn i su det skyldes jo at mange unge betaler for at bo hjemme når børnepengene stopper og

unge i familier der ikke har så mange penge

bliver fastlagt efter et lovforslag som tager udgangspunkt i at produktionsskoleelevernes forældrene tjener forholdsvis meget

de fattigste familier i danmark det er det vi

at rette lidt op på sådan at satsen fastsættes efter hvad de ville have fået på

det er ikke fordi vi støtter en harmonisering til su niveau det er bare fordi hvis det skal ske kan det i det mindste ske på baggrund

et su lignende niveau vi har hele tiden vidst som herre mattias tesfaye også var inde på

arbejder de har en fuldtidsuge hvor de ikke bare lige kan tage fritidsjob ved siden af de kan ikke få tillæg og de kan heller ikke lige tage et su lån

så også kommet frem sort på hvidt at regeringen har skudt ved siden af

selve beløbsstørrelsen

rammer regeringen otte og tredive procent ved siden af altså hvis produktionsskoleeleverne faktisk skulle have det samme som de ville få på

så skulle de have otte og tredive procent mere end det regeringen lægger op til

vi så også stå her i folketinget og få at vide nåh jo men det er jo bare et lignende niveau vi spurgte så på samrådet i fredags

så kunne vi jo måske i fællesskab blive enige om at rette op på den og til det svarede regeringen det er ikke en fejl det er en politisk beslutning at vi har valgt at sætte niveauet lavere

ændringsforslaget om lidt og dermed rent faktisk giver eleverne på produktionsskolerne det samme som de ville få hvis de var på

for det her lovforslag falder til jorden det hedder

produktionsskoleydelse på et su lignende niveau men man sætter altså niveauet væsentligt lavere

er der ingen mening med det her lovforslag andet end at man bare vil lave en stor besparelse

giver eleverne det de ville få hvis de var på

selv om vi jo faktisk er helt imod fordi vi synes det er et forkert sted at spare

uddannelsesområdet for alle de uformelle uddannelser hvor vi skal kigge på sammenhængen og for mig giver det ingen mening

spurgte jeg fru anni matthiesen om

på en su elev og en produktionsskoleelev og

produktionsskole arbejder man har

når det er to fuldstændig forskellige uddannelser vi snakker om

af produktionsskolen fra køge klemmenstrupgård og

værksteder

går på arbejde ligesom de går i skole

leverer et fantastisk stykke arbejde på samme skole er der

er ikke ligesom de andre uddannelser

med til at løfte nogle af de unge

i øvrigt giver produktionsskolerne også masser af kompetencer

politikersprog så at sige at man nu harmoniserer

rabatter på transporten og selv om beløbsstørrelsen får man ikke det samme det viser sig ganske klart i dag og derfor er

hvis man virkelig vil tale om at harmonisere

på de resterende ungdomsuddannelser

bare sige til det her med beløbet og om det betyder noget med de her

over den udtalelse som venstres undervisningsordfører kom med da man spurgte om hvordan

skal få råd til det her med de her markante besparelser på deres levebrød ja

er jo ikke alle der bare kan tage et banklån og er det virkelig

så lad os stemme for det her ændringsforslag så produktionsskoleelever i det mindste får det samme beløb som andre studerende

det

flugt de sidste mange mange år har

været et af de lande som faktisk har taget imod kvoteflygtninge

hvor der altså i allerhøjeste grad er behov for at mange lande løfter et ansvar

især synes er uforståeligt er at vi fra både højrefløjen og

at asylsystemet er uretfærdigt

er uretfærdigt at de har et hus

at de måske har lidt større chance for at overleve når de sætter sig ud i en gummibåd med stor risiko for at den

i asylsystemet og de uretfærdigheder er jeg enig i

at de mennesker som på en måde finder nogle penge

menneskesmuglere har større mulighed for at

sælge netop det gør kvoteflygtningeordningen jo

med kvoteflygtningeordningen

har råd til at betale menneskesmuglere så bliver der talt rigtig meget fra både højrefløjen og socialdemokrater om at vi skal hjælpe i nærområderne jeg er enig ikke mindst fordi langt størstedelen af verdens flygtninge

er faktisk ved at tage imod kvoteflygtninge

i for eksempel jordan frigiver ressourcer til

andre lande omkring syrien

mange millioner mennesker som opholder sig der med andre ord hvis man gerne

og kriminelle menneskesmugling hvis man gerne vil gøre noget ved det faktum at det er uretfærdigt urimeligt at mænd for eksempel har større chance for at overleve flugten uden at blive udsat for fuldstændig

har mindre chance for at overleve i det kolde vand i middelhavet hvis man gerne vil gøre noget ved de uretfærdigheder og hvis man gerne vil afhjælpe

skal man tage imod kvoteflygtninge

hundrede mennesker årligt

nemlig givet beskyttelse til fem hundrede kvoteflygtninge om året

tænk hvis andre lande vælger at lade sig inspirere af danmark tænk hvis andre lande siger

midt i en verdenshistorisk stor flygtningekrise har valgt at sige at de stopper med at tage kvoteflygtninge

fælles løsning er netop fns kvoteflygtningesystem folk siger at vi

finde en måde hvorpå vi kan fordele flygtningene mellem verdens lande jamen det er jo

helt helt uforståeligt

desværre med socialdemokratiets opbakning vælger at træffe

kunne følge med det antal der kommer for at kunne have en

for at kunne sikre sammenhængskraften i vores land men kunne ordføreren ikke

parti faktisk også mener at antallet betyder noget

bare et enkelt eksempel på noget som ordføreren foreslår

nærområder vi alle sammen taler så meget om vi ved jo at i den periode

i den store zaatarilejr i jordan og de mange mennesker som ikke lever i lejre

men de begyndte at flygte videre mod europa fordi verdenssamfundet ikke var i stand til at give dem den beskyttelse de havde brug for lokalt så

vil jeg gøre for at sikre at færre mennesker flygter hele vejen til danmark

jeg vil blandt andet styrke nærområderne

system som fungerer på den måde som ordføreren lægger op til derfor

det der svar med at sige at vi skal tage flere nu fordi

måske senere kan komme til at få færre

parti man skal gøre nu eller bare inden for de næste to tre år som vil få en betydning for antallet

kan genkende billedet af at det selvfølgelig ikke er let at tage imod flygtninge blandt andet fordi mange kommer med voldsomme traumer i bagagen men også fordi mange kommer fra lande som anderledes end danmark og fordi vi konkret skal skaffe boliger og

jeg mener ikke at danmark er i en situation hvor vi må sige nu stopper vi med at løfte det historiske ansvar vi har løftet nemlig at tage fem hundrede kvoteflygtninge

principielt anerkender at der er en grænse for hvor mange flygtninge vi

og heller aldrig vil fortælle os

alle stramninger kritiserer alle stramninger ned under gulvbrædderne tager ofte ordet på talerstolen men har ingen løsninger

nævne nogle tiltag som vil begrænse antallet af flygtninge som kommer til danmark eller kan

enhedslisten ønsker jo åbenlyst flere flygtninge men hvor mange jeg

nielsens optik ikke længere er flygtning er det en grænse fem grænser syv og tyve grænser eller er der i enhedslistens optik sådan set bare

alle hylder og hvis bare man kan sige

så er man da velkommen til at komme til danmark uanset om

bliver slået ihjel når de bliver sendt tilbage det synes jeg er fornuftigt hvorfor var det nu vi fik fns flygtningekonvention det gjorde vi med anden verdenskrig som bagtæppe det gjorde vi fordi vi så hvad der skete når landene svigtede deres ansvar vi så hvad der skete når flygtninge gik fra grænse til grænse til grænse og blev afvist verdenssamfundet så

i øjnene og sagde aldrig igen aldrig igen

at mennesker i verden behandles på den måde

berth hvor vi har behov for at overholde og holde fast i de tanker som som vores flygtningekonvention indeholder så er det vel nu hvor vi igen desværre oplever at historisk mange mennesker er

ikke er nogen andre partier på christiansborg der har en grænse

det eneste parti her på christiansborg der ud over enhedslisten ikke har villet fortælle os andre hvad den grænse

synes det er sjovt at så mange mennesker er tvunget på flugt jeg synes sådan set heller ikke det er sjovt at den måde danmark vælger at reagere på er ved

at droppe suspendere den ordning man har haft i årtier nemlig at man tager fem hundrede kvoteflygtninge om året jeg synes ikke det er mange herre kenneth

jeg tror på at danmark er stærk nok til at løfte den opgave i forhold til det med grænserne

så længe man ikke samarbejder

nødvendigvis ske det at mennesker går fra det ene land til det andet land og det taler netop for at samarbejde gennem for eksempel

opgave at aflaste

tage del i det internationale samarbejde de internationale forpligtelser vi har indgået i fn

jo præcis det som så mange lande verden over vender ryggen lige nu og det

signal regeringen og flertallet her sender når man ikke

sig den minimale forpligtelse det er at tage fem hundrede kvoteflygtninge om året så siger man

løfte et ansvar

kan man ikke forsvare at sige at vi skal støtte i nærområderne og at det vigtigste er at flygtninge kan blive der for det

med de argumenter for

for at sige at støtten skal finde sted i nærområderne

fn forpligtelse vi har er at aflaste nærområderne med en minimal hjælp lige nu kommer der til at være tusinder og tusinder af flere flygtninge i de nærområder

det kan vi se for øjnene af os i øjeblikket og vi fortsætter med at sige nej det er ikke vores pligt at deltage i det internationale samarbejde

stemmer vi selvfølgelig for det her beslutningsforslag om at danmark skal påtage sig den minimale forpligtelse som vi indgik med flygtningekonventionen efter anden verdenskrig

holder fast i men som vi nu sender et signal om at man ikke behøver at løfte

i den situation vi står i nu og det hører man aldrig fra de radikale man hører altid kun kritik

flygtninge i danmark det vil vi i radikale venstre have det rigtig fint med

flygtningestatus på asyl er her så skal de behandles ordentligt for ellers kan

for mange flygtninge og jeg synes de radikale er fuldstændig blinde for det

i grækenland og italien

hele tiden og som hedder internationale eller fælleseuropæiske løsninger for hvis der nu ikke er den vilje til at løse det problem i andre europæiske lande den vilje som jeg kan forstå fru sofie carsten nielsen har jamen så må man jo ty til nogle andre løsninger og

er fru sofie carsten nielsens løsning indtil

løsning materialiserer sig selv

vi kan kigge tilbage i historien og se

problemer som er grænseoverskridende så

tværtimod bør tage flere kvoteflygtninge

hvad er sofie carsten nielsens løsning hvis man ikke kan nå i mål med sådan en fælleseuropæisk løsning

ikke bygge hele sit politiske fundament på en

afstemningen er afsluttet

afstemningen er afsluttet

afstemningen

er vedtaget der stemmes herefter om det under b nævnte lovforslag der stemmes om ændringsforslag nummer tolv af et mindretal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

overgangsordning for solceller det drejer sig om seksten

ansøgningerne kom ind hos energinetdk i

torsdags den femtende december jeg kan ikke blande mig i sagsbehandlingen energinetdk

oplyser at det endnu ikke kan udelukkes at en andel af sagerne kan blive godkendt der er

merudgift hvis ansøgningerne godkendes er der tale om en merudgift på fire milliard kroner det er langt ud over hvad vi tidligere har forventet

en mindre del af ansøgningerne måtte blive godkendt det bliver vi nødt til at reagere på

godt forstå hvis folk er forvirrede over de mange ansøgninger

ordning så hvad er det her for en ordning

af tilsagnsordningen i to tusind og femten var der behov for at oprette en overgangsordning for de projekter der allerede var påbegyndt og som derfor ikke kunne komme i betragtning til tilsagnsordningen det er på den overgangsordning der er indkommet en meget stor mængde ansøgninger som jeg har forklaret i samrådet her til morgen kan jeg forklare forskellen med at vi i maj to tusind og seksten lukkede den tilsagnsordning der gjaldt for projekter som ikke var påbegyndt omvendt gælder overgangsordningen

før den første juli to tusind og femten der har altså været to forskellige ordninger afhængigt af hvornår projektet skulle påbegyndes hvordan bør vi så reagere på den uventede store søgning på overgangsordningen

på grund af et uhørt stort antal ansøgninger og spørgsmålet er om vi bliver nødt til at gøre det igen jeg synes det er en svær beslutning det vil jeg gerne indrømme

jeg også gerne gentage her på den ene side er risikoen for

måtte blive realiseret er der fortsat tale om en udgift langt ud over

og det kan vi ikke sidde overhørig det ville være uansvarligt omvendt er jeg godt klar over at der er tale om et indgribende ændringsforslag der kan være en række personer som før

har investeret i tiltro til gældende regler

det ærgrer mig og jeg skal være den første til at beklage

jeg ser ingen anden udvej end at fremskrive suspensionen af overgangsordningen for solceller vi må efterfølgende i begyndelsen af det nye år tage stilling til hvad der skal ske med overgangsordningen

godt se for mig at vi genanmelder ordningen til

kommissionen men det er med den klare forudsætning at der skal skabes et loft over ordningen der skal dæmmes op for en ukontrolleret udbygning på området

godt være at vi så i givet fald må lave et nyt lovforslag men det må vi se på jeg håber samlet set at der er opbakning til lovforslaget

som suspenderer overgangsordningen for

er det korrekte tal det som er mere rimeligt at tage udgangspunkt i efter at man har set den redegørelse er de der godt fem hundrede

ansøgninger som kunne blive imødekommet hvis ikke

ministeren ville gribe ind og så ville man ende på et støttebehov over anlæggenes levetid på en

og det er jo ikke et stort beløb når man ser på hvad vi har sparet i pso ved at de kystnære møller og

solceller hvis det kun er de fem hundrede

utilfredsstillende at vi nu igen for anden gang inden for relativt kort tid skal stå i en situation hvor rigtig mange

solcelleordningerne skal ændres på den her måde det jeg har lyst til at få ministerens kommentar til her

bekræfte at med de solcelleudbud der har været gennemført for nylig kan man faktisk få

med sol endnu billigere end vi har på den her tres ordning

fordelt ud over tyve år det synes jeg jo er en ret vigtig oplysning

nu og og til næste år vi snakker om at over de næste tyve år vil de her fem hundrede

ministeren lige bekræfte det så vil jeg også lige nævne at ministeren jo taler fremad vi kan godt finde

jeg har hørt ministeren sige at det der kommer frem til

tres ordningen er fyldt op og

det skulle gå meget stærkt

at man kunne få halvanden gang mere solenergi for de her penge

om de initiativer ministeren vil tage i det kommende år

at lave en ny solcelleordning for det er vi nemlig meget interesserede i i radikale venstre vi er nemlig ikke imod

tage initiativ til at vi fremadrettet får skruet vores

hvor vi står med helt uoverskuelige

den her situation hvor vi skal lave de her hasteindgreb

i fredags den her melding om at der lige ligger

solceller og jeg synes altså

nemt at arbejde politisk når man får tingene så sent nu har vi så nummer to ændringsforslag her

fra klokken tolv fire og halvtreds og det er så en justering af det der kom i morges klokken seks jeg tror egentlig at hvis

at man skal opleve det i forbindelse med vedtagelsen af

folketinget

landet noget hvor det ikke var de her oppumpede fire

i samlet støttebeløb til solceller som man var endt med når man ser grundigt på den redegørelse vi

at det er et langt lavere beløb så er det måske fem hundrede

sådan at vi kunne få udbygget solcellerne med solcellerne med fem hundrede

været interessant hvis vi var endt der

set over tyve år hvis man så ser på hvad det er for et faldende støttebehov der har været fordi vi har fået de her gode tilbud på kriegers flak og de kystnære møller

og så får vi mere vedvarende energi for for pengene enhedslisten vil ikke støtte de her ændringsforslag fra fra ministeren vi synes ikke

at kunne udbygge den vedvarende energi med fem hundrede

globale udfordring vi har hvis man ser på hvad det er for nogle udfordringer vi har med klimaforandringer

så er vi nødt til i danmark at skrue heftigt op for vores ambitioner hvis man vil tage det der

faktisk reducere det med otte procent om året ville det være muligt

ind på nogle løsninger som det viser sig at der findes

hvad der lige pludselig er muligt på solcelleområdet

og energi politik end vi har nu

se på det udbud der blev afholdt for nylig hvor man

koster danmark godt to million

kunne være tyske anlæg som kunne opnå dansk pso

parallelt med det har vi så oplevet at der var halvtreds

tyske solceller som blev udbudt hvor der var danske selskaber der bød ind

set opnåede noget som medfører at at det selskab i danmark der vandt får syv og halvtreds million kroner i tilskud over anlæggenes levetid jeg synes det er positivt

er positivt når vi oplever de her hovsaindgreb over for solcellebranchen det er virkelig katastrofalt når en branche skal køre helt ned på nul fordi

jeg synes det er en kæmpe mulighed der ligger i det at der er så mange ansøgninger

som havde en chance for at komme igennem derudover

jeg frygter at nogle af dem kommer i klemme med det her indgreb

en skam oprindelig var det to hundrede anlæg der sådan måske var i klemme vi ved ikke konkret hvor mange af de ansøgninger der er kommet igennem systemet men jeg frygter at der er er nogle som bliver klemt af det her så enhedslisten kan ikke støtte ændringsforslagene men vi vil stemme for det store

en og halvfems som jo sådan set fastlægger hvad det er for et støttebehov der er for kriegers flak og de kystnære møller og det synes jeg er det

her sag så kommer der en dag efter nytår

og det er jo også derfor at vi i alternativet ikke kan stemme for det her ændringsforslag

skal have en meget større solcelleudbygning

radikale venstres ordfører om at man kunne opnå halvanden gange

solceller for samme pris hvis man laver en udbudsordning

men jeg hører bare ikke

ministeren og forligskredsen komme med nogen forslag der kan sikre os

andet i den størrelsesorden vi snakker stadig noget i retning af tyve

derfor kan vi ikke stemme for ændringsforslaget

vi stemmer for lovforslaget som helhed

fordi det danner grundlag for de vindmølleparker som jo er endnu større i den her sammenhæng

forslaget